fredag den tyvende maj to tusind og seksten

skatteministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse af om beløbet til grønland i forbindelse med spil eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

energi forsynings og klimaministeren lovforslag nummer hundrede og to og halvfjerds og

mette gjerskov rasmus nordqvist holger k nielsen

gamle historie som vores land bygger på

med henblik på den immaterielle

vi har roskilde domkirke vadehavet isfjorden på grønland

og mange andre jeg tror vi har i alt

fysisk kulturarv er optaget på unescos liste senest christiansfeld

men nu ville jeg altså sætte fokus på det immaterielle og det er derfor vi mest har drøftet tillidskultur højskolekultur arbejderbevægelse kvindebevægelse og så videre så hvis man ville

om det er noget som vil finde nåde for dem der vil deltage i de elektroniske afstemninger til efteråret når befolkningen skal inddrages

men det er altså det immaterielle vi taler om

og femten som kulturstyrelsen sammen med blandt andet realdania har lavet viste jo at folk interesserer sig helt vildt for det her og det kan også betale sig for dem deres huse bliver mere værd hvis de er i et område med bygningskultur

vil meget gerne bevare deres kulturarv når det drejer sig om bygningskultur jeg hører lidt at ministeren måske kunne tænke sig at sætte det på så det

den rapport der blev lavet og som jeg nævnte før

er begejstrede for deres kulturarv for deres bygningskultur

problemet er bare

i et svar svar fra sekstende marts i år skrevet

der er mange kommuner som har svært ved at prioritere bygningsbevaringsområdet og den manglende prioritering kan tilskrives færre økonomiske ressourcer i kommunerne det er selvfølgelig en af grundene

gennem involvering af borgerne og dermed også lægge pres på de kommuner

kommer selv fra en kommune som har begået store synder med hensyn til det byhistoriske men nu er vi opmærksomme på det og vil bare sørge for at andre ikke begår de fejl som vi har begået og derfor vil det være fornuftigt

flint har oldbonden

spån du finder i danmarks jorder sjæl af dem

der har bygget riget der var den det er sådan set det herre ahrendtsen ville sige og hvis det kan omformuleres til til noget der kan gå ind på den immaterielle kulturliste

og ikke en afvisning hvis ministeren er uenig

må han lige sige til men jeg vil gå videre med det så jeg

ikke ville have valgt titlen på røven i nakskov fordi den er stigmatiserende for ikke at sige dum og usmagelig men spørgsmålet er om jeg som kulturminister skal være skolemester

radio og for filminstituttet det vil jeg nok helst ikke og derfor vil jeg da også råde spørgeren til lige at drøfte sagen igennem med herre mogens jensen som jo er

tage stilling til enkeltforslag i forbindelse med den kommende medieaftale herunder også spørgsmålet om kriterier for tildeling af støtte fra public service puljen den gældende medieaftale løber jo frem til udgangen af to tusind og atten men som sagt har jeg forståelse for spørgerens holdning og jeg har blot følt det nødvendigt at nævne de vanskeligheder der kan være ved at operationalisere et støttevilkår

de skal være med til at bekræfte og forstærke de stereotyper

som eksisterer i samfundet

skal helt ærlig at det er med til at skabe et modsætningsforhold imellem

hvor du har landet på den ene side og

den anden side og

måske fra by til land kan se lidt ned på det men også

meget desillusionerede og meget skuffede over at

spørgsmål om at ministeren skal stå og være skolemester over for medierne jeg mener mere at det er et spørgsmål om en en tilkendegivelse om at man selvfølgelig er åben over for de muligheder

opretter nogle kriterier eller i hvert fald overvejer nogle kriterier for at

i gåseøjne beskytte de landdistrikter som er

i de århusianske sporvogne til at lave grin med århusiansk

meget morsomt når man gør grin med århusiansk og tilsvarende synes jeg at aarhushistorier er rigtig sjove jeg kan selv en hel del så vi skal jo passe

som pludselig laver om

sådan en politisk korrekthed

det ville jeg også godt lige have sagt samtidig med at jeg synes at titlen på røven

være et kriterie men

borgere som føler sig så indignerede

voldsomt når man begynder at stigmatisere københavnere

og jeg tror at ethvert samfund

har sådan nogle tendenser til at man nedgør de andre og det skal vi alle sammen være

igennem mange år draget fordel af den vækst som

den frie bevægelighed i både norden

skabe både vækst og velstand men også forståelse hen over landegrænser derudover er det ganske enkelt ikke realistisk

gennemføre hele asylbehandlingen ved grænsen uanset om vi har grænsekontrol eller ej danmark skal overholde sine internationale forpligtelser det har vi fra regeringen og vi er selvfølgelig forpligtet

gennemføre en både saglig men også en grundig asylsagsbehandling derudover

vil asylansøgerne under alle omstændigheder have ret til at opholde sig i danmark indtil deres asylbehandling er afsluttet det gælder også hvis der for eksempel er en

har man den ret også så vi er i stedet for nødt til at kaste os ind

brug for at finde et samlet svar for europa det vil nedbringe antallet af flygtninge og migranter til europa og det vil bidrage til at sikre at der ikke er fordele ved

bevæge sig rundt i europa

langballe er meget optaget af helt forståeligt

en grænsekontrol og hvorfor foretager man en grænsekontrol det gør man for at beskytte danskerne

det jeg ikke rigtig kan forstå i den her situation hvor der er en folkevandring der går mod danmark det her scenarie og det der sker nu kommer til at sætte sine spor i generationer

vores børn vores børnebørn vores efterkommere det kommer til at gå

tager beslutningen nu østrig har indført grænsekontrol makedonien har indført grænsekontrol hvilket har betydet at den såkaldte balkanrute er blevet lukket det vil sige vi lader dem gøre arbejdet som vi også burde gøre

og så kommer den samme sang om og om igen

tilhører et europæisk forum sagen er jo bare at det europæiske forum

den virkelighed er under kraftig forandring og man har ikke gjort noget som helst i hvert fald ikke tilstrækkeligt for at værge for sig

man hele tiden tænker på

kræver det faktisk at man overvejer det enkle

er de tjent med den trafik der foregår nu der kan komme femogtyvetusind i år det ved jeg er regeringens eget tal plus familiesammenføringer det vil sige at vi kan være oppe på omkring fyrretusind fyrretusind på et år og hvad så næste år og hvad

tilbyder de folk der kommer til danmark og hvis man

landene omkring os har det jo i hvert fald

det viser bare at opholdsvilkår betyder noget

jo blandt andet også derfor at dansk folkeparti var med i det arbejde i sin tid men at tro at man kan asylbehandle alle på grænsen

så sent som i går sad vi i samråd hvor herre christian langballe sagde at herre christian langballe ikke var interesseret i en hurtigere asylbehandling herre christian langballe var interesseret i en ordentlig asylbehandling

andet er grænsekontrollen og der synes jeg altså bare at hvis ikke den her indvandring skal knække europa og knække danmark i fremtiden

hvad mener man egentlig at ens efterkommere fortjener jeg mener at vi skal tage beslutningen nu

at overlade den til vores efterkommere det synes jeg

den tredje maj så tager vi stilling derfra vi er i en situation hvor vi kan opskalere grænsekontrollen

opstramninger som man må sige har givet genlyd og stadig væk gør det rundtomkring

i verden men det er opstramninger som jeg står fuldt og helt

vi heldigvis har gennemført sammen

jeg fuldstændig enig med herre christian langballe i danmark har det jo

også været nødvendigt at tilpasse vores udlændingeregler med markante opstramninger så det er langt mindre attraktivt at søge mod danmark og det har også været nødvendigt

indføre en midlertidig grænsekontrol presset på europas ydre grænser er fortsat stort

når vejret bliver bedre og der er allerede tendenser til det men der findes ingen snuptagsløsninger i en

ekstraordinær situation som den vi er i det er en

kræver indsatser både på nationalt plan men også på fælles europæisk plan det er en forudsætning for et velfungerende asylsystem i danmark at

schengensamarbejdet rent faktisk fungerer danmark skal derfor

schengensamarbejdet på et tidspunkt hvor vi netop insisterer på at alle andre eu lande skal respektere de samme regler

frem er derimod at sikre

schengensystemet bliver på sporet og at der er en effektiv kontrol ved eus ydre grænser og det mener jeg at vi

det vil netop nedbringe antallet af flygtninge og migranter i europa og det vil også bidrage til at sikre at der ikke er fordele ved

bevæge sig rundt i europa og det vil jo i sidste ende

langt langt bedre hvis det havde været et samarbejde mellem frie suveræne

vi ser nu er at unionstanken er ved at kollapse fordi man har trukket magten ud af nationalstaterne sådan at de faktisk ikke kan beskytte sig selv

og dermed skabt et totalt

en permanent grænsekontrol der virkelig er effektiv nede ved grænsen end at det system med hensyn til schengensamarbejdet og sikringen af de ydre grænser

jeg bare at når selve forudsætningerne for schengensamarbejdet ikke er til stede nemlig at de ydre grænser bliver sikret så kan jeg simpelt hen ikke forstå hvad den aftale er værd og derfor kan jeg heller ikke forstå

at både regeringen men

de der supereuropæere træder vande

hvornår kommer man dog til den erkendelse at det eneste der virker nu og her er permanent grænsekontrol

fri bevægelighed i europa men jeg er også kritisk i den situation vi står over for nu

kan se at det ydre

er det nødvendigt og for mig at se er det af nødvendighed og ikke af lyst at vi har indført en midlertidig grænsekontrol men som jeg ser det lige nu

er det nødvendigt at indføre midlertidig grænsekontrol og vi har jo gjort det på en måde så vi netop enten kan skalere op hvis det bliver nødvendigt

set stiller os i en ganske god situation i og med at

præmissen og forudsætningen for et schengensamarbejde man har skruet sammen af nogle meget idealistiske grunde ikke fungerer

den frie bevægelighed nu er blevet en fri bevægelighed ind i europa så må jeg sige

jeg simpelt hen ikke forstå hvorfor man så ikke siger når forudsætningerne ikke

rundt i lige i øjeblikket i stedet for at se virkeligheden i øjnene og så tage vare på de enkelte nationalstater i europa

kan simpelt hen ikke forstå hvorfor man bliver ved med at udskyde den beslutning som skal tages på et

er åbenlyst hvis man kigger på det både med hensyn til vækst og velstand og udvikling

af kultur hen over grænserne

er det jo som der også peges på kommunen

selve den bygnings og planlægningsmæssige godkendelse af moskeer er dermed et kommunalt anliggende og

område at gøre

er det jo sådan at når det kommer til islamisk trossamfund

er der ingen som helst tvivl om hvad min holdning er jeg mener ganske enkelt ikke at deres forkærlighed for udenlandske imamer med fuldstændig absurde

debattører til tavshed med sagsanlæg

foreneligt med hverken mit eller regeringens eller

som danmark er bygget på det mener jeg ganske enkelt ikke

jeg også er spørgeren bekendt

jo blandt andet også derfor at vi fra regeringens side har nedsat en

alle folketingets partier i første omgang er indbudt

forsøger at undergrave

dansk folkeparti vil bidrage

moskeer har jo vist sig at være arnesteder for kvindeundertrykkelse radikalisering og opfordringer til at lade være med at integrere sig i det danske samfund men det der nok bekymrer mig allermest er at et parti som er regeringsbærende og som på mange måder har ytret sig meget kritisk over for radikalisering

også over for radikaliserende moskeer nu støtter at der bliver bygget en prangende stormoské i københavn endda af en islamisk forening der har fremstået meget lidt rosværdigt i den omtalte tv dokumentar jeg havde forventet at venstre ville tale imod projektet og stemme nej i borgerrepræsentationen men det er ikke sket betyder det at partiet siger en ting men gør noget andet eller betyder det at venstre ikke længere er bekymret for udviklingen

har vi den holdning at man skal lade være med at promovere islam i den radikale form fordi vi har så mange eksempler på at det har ført til radikalisering og vold derfor er vi meget skuffede over den beslutning der er truffet af ministerens parti især fordi ministeren jo selv har været meget ude med nogle meget kritiske kommentarer over for moskeer og radikal islam som også kommer frem nu men det er måske bare noget

er måske en holdning som ministeren står alene med i sit parti så

helt klart for mig hvad venstres holdning til bygning af stormoskeer i danmark i virkeligheden er især

ikke overrasket og det er nøjagtig det samme som vi har

derfor forstår jeg heller ikke helt den venstrefløj som vi nu ser der er helt oprevet over det her og dybt dybt forundret

ingen grund til hvis man har fulgt med

får ikke mig til at kritisere mine partifæller i borgerrepræsentationen jeg kan have min egen holdning

det her og jeg kan sige er meget kritisk over for islamisk trossamfund over for de radikale miljøer som

selve det at nogle af mine partifæller har sagt ja til et moskébyggeri i borgerrepræsentationen

kan have så mange forskellige holdninger til det her

hvis det er sådan at ministeren står helt alene

invitere ministeren over i dansk folkeparti for der har vi den holdning at man skal gøre noget

moskeer så kan det være at

jeg meget tilfreds med at regeringen

kirkeministeren for bordenden vil se på

imod de religiøse forkyndere

de værdier og det værdisæt som danmark er bygget på det er jo netop et arbejde som

religiøse forkyndere den offentlige anerkendelse vi skal kigge på hvordan vi kan forhindre at hadprædikanter rejser ind i danmark hvordan vi kan smide dem ud af landet igen

som jo blandt andet dansk folkeparti har rejst og jeg mener at det er

er med på at det er med til at danne rammen men holdningerne er jo inde i

ud over den helt konkrete indsats over for

arbejder vi i regeringen også meget målrettet med en række andre

initiativer netop over for for eksempel parallelsamfund for at få gjort op med

og for mit eget vedkommende handler det blandt andet også om

også netop nu besluttet at få kortlagt kommunernes indsats

på det her område fordi der er rigtig mange der gør rigtig meget

vi ved ikke helt hvad hinanden gør og vi ved reelt heller ikke helt hvad der virker

herunder især forsøge at begrænse opførelsen af moskeer for sådan nogle rabiate organisationer fordi moskeer jo fungerer som en central for udbredelse

undervisning af de holdninger

det kan være en meget stærk hæmsko for integration

se at man har taget konsekvensen af det i aarhus der har man

skiftet mening i byrådet angående salg af en grund

udbredelse men

mig at høre noget mere konkret om det jeg spørger til nemlig

man bruge den danske lovgivning det kunne være planloven samt lokalplaner til i praksis at forbedre integrationen og forhindre opførelse af moskeer som man ved vil virke for en antidansk

ved administrativt center øst og administrativt center vest og at dette har medført en øget sagsbehandlingstid uanset hvilken type kørekortsag der er tale om er det selvsagt min holdning at sagsbehandlingstiden bør være så kort som muligt som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål nummer tre hundrede og tolv fra folketingets transport og bygningsudvalg har rigspolitiet også meget stort fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden i de administrative centre rigspolitiet har således iværksat en række tiltag der skal nedbringe sagsbehandlingstiden ligesom der er tilført begge centre ekstra ressourcer her i to tusind og seksten rigspolitiet har desuden oplyst

center øst har nedbragt antallet af verserende sager med cirka to tusind fem hundrede sager i perioden fra første januar

februar to tusind og seksten tilsvarende har

center vest i samme periode nedbragt antallet af verserende sager med cirka to tusind otte hundrede reglerne på kørekortområdet henhører som sagt under transport og bygningsministeren

er bekendt med at der også under denne ministers ressort er iværksat en række initiativer der kan forenkle og smidiggøre sagsbehandlingen i kørekortsager myndighederne har således iværksat en række initiativer

tiltag og at ministeren også er bekendt med at

problemer i det her for det det er jo en

de rette kompetencer og man har fået den rette uddannelse

hvor der er postet en masse ressourcer i i nogle mennesker som gerne vil ud at arbejde men som ikke rigtig kommer videre fordi vi har et problem med

inden for ganske få dage det tror jeg nævnte og så er der sager hvor man må afvente at borgeren for eksempel gennemfører en vejledende helbredsmæssig køretest eller indhenter speciallægeerklæringer med henblik på at få fornyet forelæggelse for sundhedsstyrelsen så altså selve sagsbehandlingstiden for den enkelte kørekortsag afhænger jo

vil det jo desværre selvsagt have en afsmittende effekt på sagsbehandlingstiden så en meget konkret sagsbehandlingstid på alle sager

fremkomme med men jeg kan sige at der er tilført ressourcer og ansættelser

at mange af sagerne er komplekse det var de jo også førhen men som sagt håber jeg da bare på at man hurtigst muligt vil nedbringe sagsbehandlingstiden i forhold til hvad den var

nordjylland jeg anerkender fuldt ud at dansk politi er presset og at dansk politi er nødt til at prioritere indsatsen men det er ikke rigtigt når spørgeren får det til at lyde som om politiet har trukket sig ud af nordjylland jeg diskuterer meget gerne politiets indsats med spørgeren men jeg vil nu opfordre til at det sker på et nogenlunde sagligt grundlag

prioriteringer er der som bekendt trukket store veksler på dansk politi siden terrorangrebet i københavn

det er klart at når der bruges så meget mandskab til grænsekontrol og bevogtning som det har været tilfældet så vil alle politikredse blive berørt også nordjyllands politi det kan desværre ikke være anderledes

bero på en lokal politifaglig vurdering som skal tage hensyn til særlige lokale udfordringer og de prioriteter vi politisk har fastlagt i den flerårsaftale som vi også har indgået sammen med socialdemokraterne det gælder for eksempel indsatsen mod indbrudskriminalitet

også har medført en række omrokeringer i nordjylland og rocker bande miljøet den vurdering er jeg tryg ved at politiet foretager

overbevist om at politiet gør hvad der er muligt for at fordele belastningen mellem politikredsene på en fair og fornuftig måde og at politiet fortsat

spørgsmål nemlig at der er en generel oplevelse i det nordjyske af at man ikke kan få den hjælp

politi stede det har jeg heller ikke påstået

tage hånd om deres sager jeg brugte min

hjørrings borgmester

som kunne fortælle den ene historie efter den anden om borgere i hans kommune som i frustration og afmagt har henvendt sig til ham og fortalt historier om hvordan

der har været udsat for at skulle betale dummebøder de har henvendt sig til politiet og politiet har ikke haft

der er eksempler på at

komme hjælp noget af det borgmesteren også gav udtryk for

finder sted på hirtshals havn hvor man jo oplever at der i øjeblikket er

sikkerhedskontrollen i forbindelse med færgerne til blandt andet island og hvor der er flygtninge som der

simpelt hen for at komme til island og videre til usa

alene med de her desperate flygtninge

flerårsaftalen og vi er med på at der er opgaver der skal prioriteres men vi er bekymret over at nordjyllands politi har været så hårdt spændt for og vi er bekymret over

skal varetage blandt andet bevogtningsopgaver og lignende så der er tryk på

var forberedt på den situation der opstod

i forbindelse med februarangrebet i københavn det har vi så

bredt forlig mellem en række af folketingets partier men det er altså ikke sådan at nordjyllands politi er forfordelt i forhold til andre politikredse tværtimod per

meget bevidst at der i nordjylland og andre steder i landet er en svær situation og vi gør alt hvad vi kan og inden for en ganske kort tidsramme vil folketingets partier dem som deltager i politiforliget blive indkaldt til et møde hvor vi vil prøve på at komme

sig truet på liv og helbred

kan henvende sig til politiet og så få at vide at det er der ikke tid til at prioritere og er det sådan

jo ikke sådan at jeg som justitsminister bare kan sige at så løser vi det med et knips når jeg har overtaget en situation hvor danmark har

til det vil jeg sige at vi prøver i øvrigt i fællesskab at gøre alt det vi overhovedet kan for at afhjælpe situationen men sagen er at det kommer til

forhandling om hvordan vi kan sætte ind over for religiøse forkyndere der søger at undergrave dansk lov og danske værdier og understøtter parallelle retsopfattelser der ligger samtidig i det spor på lidt længere sigt også en indsats over for de radikaliserede miljøer som jeg forventer bliver forankret i justitsministeriet det er et vigtigt emne og derfor ser jeg også frem til de fortsatte drøftelser med partierne et af de temaer vi skal drøfte er spørgsmålet om opløsning af foreninger jeg finder det rigtigst at vi holder de drøftelser i forhandlingslokalet

synes jeg er så forkasteligt

vil egentlig gerne tage ministeren med tilbage til

en dag for nogle år siden hvor samme forening holdt et meget stort møde et debatarrangement i

den sorte diamant her tæt på og jeg kan bare sige folketingsmedlemmer stod i

af stod i kø for at fordømme hizb ut tahrir sagde grove ting og mente at nu måtte det have en ende

lever videre selv om den blev fordømt selv om der var skåltaler selv om der blev stillet en talerstol op hvorfra der blev sagt hårde ord jeg synes det er enormt frustrerende at vide at de kan få lov til at fortsætte deres aktivitet uden at nogen på noget tidspunkt sætter foden ned og siger at nu er nok bare nok

pågældende forening jeg synes ikke det er en præcedens

nødvendigvis inspirerer til til efterfølgelse men det er jo en del af de drøftelser vi må have med hinanden jeg vil sige at jeg når det kommer til foreningsopløsning

foretrækker en model hvor det sker på basis af grundlovens ord og hvor man konstaterer at grundlovens ord og for eksempel regeringsmagtens forpligtelse til at opløse en forening der virker ved

det der danner rammen så det også kan holde for en efterprøvelse

vakte forargelse for nogle år siden

vores samfund uden at der var ansvarlige politikere der dengang

bægeret fuldt nu vil vi ikke finde os i den her undergravende virksomhed mere jeg tror at danskerne tørster efter politikere der siger at nu er grænsen nået nu er tidspunktet kommet til

altså ikke fundet grundlag endnu for at opløse den efter grundlovens § otte og halvfjerds men der er en skærpet opmærksomhed her i forhold til hizb ut

tahrir og der er iværksat en særlig indberettelsesordning senest den sjette februar to tusind og femten oplyste rigsadvokaten at han ikke hidtil havde modtaget oplysninger som gav anledning til at ændre vurderingen om

ikke umiddelbart kunne opløse den efter loven men jeg kan garantere herre peter kofod poulsen for at skulle det nærme sig en sådan situation

en vej jeg vil anbefale

man virker ved vold altså det er jo essensen og

om hvornår nærmer man sig så en gråzone hvor det er værd at

en prøvesag det har jeg da overvejelser om

effektiviseringer som indtil nu har gjort det muligt at håndtere flere opgaver med lidt færre politifolk men tiderne har jo ændret sig

terrorangrebet i københavn i februar

har der været et overordentlig stort pres på politiets mandskabsressourcer derfor har vi også i regeringen med vores samarbejdspartnere herunder dansk folkeparti som det første sikret at der i en ny flerårsaftale for politiet blev sikret næsten to milliard kr blandt andet til et øget optag af elever på politiskolen der vil hermed blive uddannet flere politifolk de næste år og herudover

indebærer flerårsaftalen at der skal overdrages flere opgaver til andre personalegrupper hvilket betyder at flere politifolk fremover vil lave det som vi så betegner som egentlig politiarbejde men svaret på spørgsmålet er

og det jeg agter at gøre ved det på den korte bane

også derfor tingene er besværlige ude i politikredsene i øjeblikket

at vi flytter politifolk fra opgaver som andre kan varetage

at regeringen med et bredt bredt bredt flertal

spørgerens parti har indgået en historisk politiaftale som

i en situation hvor man sparer på så godt som alle andre statsinstitutioner

kan stampe flere politifolk op af jorden

prioritere opgaver og derfor oplever folk nogle af de ting som vi har hørt andre spørgere sigte til

politiets ledelse håndterer godt og professionelt

og som er svære men jeg synes de prøver at gøre det ud fra respekt for de lokale

og vi skal jo sørge for at udfordre de unge

når de så påbegynder en ungdomsuddannelse

færdiggør den

at løfte de unges faglighed så ligger øverst men region nordjylland følger også med til gengæld kan vi jo se at

også i nordjylland for i høj grad

man kigger på vurderingen af om en folkeskoleelev er egnet til at komme i gymnasiet tager man udgangspunkt i karakterskalaen og så ser man

nogenlunde de karakterer der skal til men i dag er der jo den mulighed

man for eksempel komme til en optagelsesprøve på

at man kan komme hen på gymnasiet vise sit værd og sige okay jeg var uheldig til den her konkrete eksamen

at jeg altså godt kan levere det der skal til for at kunne komme ind hvorfor skal

være enige om at der nok på

i dag er nogle som ville få meget mere ud af at være et andet sted

at det ikke nødvendigvis er dem som havde lave karakterer i folkeskolen

der kan sagtens være nogle med høje karakterer fra folkeskolen som bare

eller måske havde fået mere ud af at tage en håndværksmæssig uddannelse

nogle er for eksempel vanvittigt godt begavet matematisk og fysisk

fire tallet i dansk end mange andre

at være ekstremt godt begavet matematisk og fysisk

ordblinde og selv om vi har en masse

at vi kommer til at sortere en intelligensreserve fra som ville blive helt brillante

der er brillante til sprog men som er dårlige til matematik

til at institutionernes ledere

går samfundet glip af en ressource af et talent af en intelligensreserve

var blevet fantastisk til til det han eller hun var god til er man ikke bange for at sortere nogle fra

risikerer at falde fra i løbet af uddannelsen og hvis

giver nogle af de unge et nederlag og også følelsen af

optaget får jo også den konsekvens at der risikerer at være mindre gymnasier der lukker i nordjylland hvor jeg selv er valgt og opstillet har vi for eksempel fjerritslev gymnasium hvis der bliver færre elever på gymnasierne risikerer vi at

der bor i det område får utrolig langt at rejse for at komme ind på en gymnasial uddannelse er ministeren ikke bange for at det så ender med at der er

det gælder for så vidt også på erhvervsuddannelsesområdet hvor det er vigtigt at vi har en nærhed så nærhed er noget vi er meget opmærksomme på

det er otte og tredive procent direkte af dem

det kan være rudolf steiner skoler

hvis vi kigger på den udbudsrunde som er i gang og som spørgeren jo spørger ind til så er ønsket om en stærkere tilstedeværelse af uddannelse også i nogle af yderområderne som der

til i spørgsmålet jo netop grunden til at vi fra regeringens side valgte at lægge fire kriterier til grund

beslutningen omkring udbud af erhvervsuddannelserne

at et af de kriterier som er meldt ud jo også gør at man

geografiske hensyn herunder geografisk spredning af grundforløbets første og anden del som spørgeren selv nævner og også en hensyntagen

men også lokalt herunder også praktikpladspotentialet og mulighederne for

bæredygtige uddannelsesmiljøer så det

at minde spørgeren om at det jo ikke

den første del af grundforløbet men ikke anden del af grundforløbet jeg tror

er realistisk at placere det samlet

af urmageruddannelsen så er den i dag kun udbudt et sted i danmark jeg ved ikke om spørgeren forestiller sig at den fremover skal være udbudt

det første grundforløb

regeringens side gerne vil være med til at understøtte og det gør vi også i vækst i hele landet udspillet med syv

del der kommer til at ligge tættere ved

kun er for elever som kommer direkte fra niende eller tiende klasse

giver godt nok mulighed for at man kan starte grundforløb

i januar men det er ret usandsynligt at det skulle kunne lade sig gøre da folkeskolerne

jo netop ikke slutter deres hold til jul men til sommerferien derfor er eleverne

færdige med grundforløb en i midten af januar og det vil så være helt naturligt at de kan blive på uddannelsesinstitutionen og få den erhvervsrettede specialviden som ligger på grundforløb

forestiller vi os den situation at en uddannelsesinstitution kun får udbud

være vanskeligt kun at have lærere ansat fra august til midten af januar

lang lang række tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at grundforløb

og grundforløb to hænger sammen er ministeren ikke enig i den

insistere på at grundforløb en og to kun kan ligge sammen

at erhvervsskolerne har et udbud af uddannelser som gør

en given erhvervsskole kan fortsætte som en selvstændig enhed

i forhold til den fælles ambition vi har om at vi skal have nogle flere unge mennesker til at tage de her erhvervsuddannelser det er gode erhvervsuddannelser i sig selv og faktisk også set i forhold til vores samfund

til vores samfund og det samfundsøkonomiske kommer vi til at mangle op mod tredivetusind faglærte på det danske arbejdsmarked i år to og tyve så der er al mulig god grund til at vi sammen sætter spot på det her meget vigtige område og sikrer at vi får så mange elever

begge to ministeren og jeg at det kan være svært at bryde den negative sociale arv men politisk

er det i hvert fald langt lettere at sikre at eleverne har kortest mulig vej til uddannelsesinstitutionerne og når vi nu ved at det betyder så meget for at de ikke springer fra jamen så er det vigtigt

kommer fra ministeren og jeg det kunne være et hvilket som helst sted i landet men kigger vi på erhvervsuddannelserne eksempelvis i vejen billund haderslev varde aabenraa så ved vi at det er steder hvor man i forvejen har en lav eller en medium gennemførelsesprocent på erhvervsuddannelserne og for de her elever

erhvervsuddannelser henholdsvis gymnasiale uddannelser og at vi bliver bedre til udfordre de unge på

at få en ungdomsuddannelse som kan bringe dem videre og det er ligesom dem nede i bunden som vi er bekymrede for på den måde og så er vi også rigtig ærgerlige over at de unge ikke kan få direkte adgang til universiteterne for femten procent af vores elever vælger faktisk at gå den vej

er falder fra hf uddannelsen derfor ønsker vi at styrke hf uddannelsen

kan fastholdes i et stærkt hf

timer i dansk og matematik det betyder at vi

at når vi kan se at der er tretten procent af

kommer

fundament når de skal læse videre på universitetet

halvt års ekstra modul

i forhold til firtallet

er direkte fra niende og tiende klasse i

eller rektoren kan vurdere

erfaringer på livet været i arbejde måske

ved at være ude og lave noget andet så vi mener simpelt hen ikke fra regeringens side

det er jo sådan som det også bliver sagt af

at får en ungdomsuddannelse

forskellige tal på at dem som i virkeligheden vil få endnu sværere ved at nå i mål med at få en ungdomsuddannelse er dem som måske har allermindst uddannelsesbagage med hjemmefra eller som måske har en anden etnisk baggrund end dansk

jeg synes ikke det fyldte så meget i ministerens svar

steder i landet hvor man er allerbedst til at løfte elevernes faglige niveau når de er

rigtig meget også når man tager højde for

i bagagen så står jeg her med

regeringens udspil hvor jeg jo kan se og det bekymrer mig noget at man i forhold til det man har taget fra vores regeringsudspil altså de mål der skal være for gymnasiereformen

mål ud der handler om at gymnasierne skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til elevernes faglige resultater

og jeg at spørge ministeren til

altså er det ikke vigtigt at gymnasierne løfter

resultater men men samtidig gør det på en måde hvor man mindsker

hver især så vi får løftet flere unge og så vi har

nogle af dem som måske i forvejen har lidt svært ved at tage en uddannelse

at vi skal investere i ungdomsuddannelserne

så vi ikke har så mange unge der forlader folkeskolen uden egentlig at have stærke faglige forudsætninger

som spørgeren selv kommer fra lagde ind i uddannelsesparathedsvurderingen

er en karakter på fire

historie om hvad hf har betydet for dem blandt andet louise ritter

som ministeren med det udspil i

karakteren fjerde hvis man skal være

tusind og fjorten i politiken i kronikken som jeg

er der nogle meget personlige fortællinger om personer med muskelsvind som har været igennem nogle tilsyneladende ret kritisable forløb i vores sundhedsvæsen lad mig først og fremmest sige at det gør indtryk på mig

holdning helt klart er at det selvfølgelig er uacceptabelt når muskelsvindpatienter eller for den sags skyld alle andre patienter udsættes for alvorlige fejl i vores sundhedsvæsen patienter med muskelsvind skal have en god og sikker behandling og det betyder bla

at de skal tilses af de rette specialister på de rette tidspunkter

det i danmark det er en helt klar og grundlæggende opgave i vores sundhedsvæsen en opgave som regionerne har ansvar for at

uanset hvor i landet de bor og uanset hvad de fejler det ansvar forventer jeg naturligvis at regionerne lever op til også når det gælder patienter med

på et lokalsygehus hvor man ikke ved og aldrig kan komme til at vide hvad for nogle særlige forholdsregler man skal tage når en patient også har muskelsvind

noget som blindtarmsbetændelse eller influenza eller et brækket ben være banalt men hvis man samtidig har muskelsvind

altid allerede kompliceret

masse ekstra forhold at tage højde for at vores blodtryk

vejrtrækning er skrøbeligt for eksempel

det altid særlig ekspertise at behandle en patient der har muskelsvind og det kan man aldrig opnå på et lokalsygehus som måske kun modtager en

med muskelsvind hvert andet år højst når vi i dag alligevel lader folk med muskelsvind behandle på lokalsygehuse for blindtarmsbetændelse eller tarmslyng

er det rigtig rigtig dyrt

det fører til genindlæggelser og lange sygdomsforløb fordi folk ikke bliver behandlet ordentligt fra starten men det er også rigtig rigtig dyrt i forhold til at det koster menneskeliv og livskvalitet

for at hvis folk har muskelsvind samtidig bliver de indlagt på et højt specialiseret sygehus med det samme også selv om det er for blindtarmsbetændelse eller tarmslyng fordi

hvad behandlingen skal være

rapport der anbefalede lige præcis det

her patienter som har en kompliceret sygdom oven i noget andet skal kunne

nu er det seksten og der er ikke rigtig sket noget så

at høre sådan konkret det er jo fint nok at ministeren siger at hun forventer at regionerne vil tage hånd om det her men det har de

gøre for at sikre at der faktisk sker noget

det er regionernes ansvar at sikre at også muskelsvindpatienter sendes de rigtige steder hen

afdelinger i landet som kun varetager de allermest komplekse opgaver eller for eksempel til regionssygehuse som må være det

spørgeren henviser til som lokalsygehuse

en god og sikker behandling til patienter med eksempelvis

række områder hvortil der er knyttet højt specialiseret behandling er det så det samme som at de pågældende patientgrupper uanset hvem vi taler om i vores sundhedsvæsen

altid sendes hen til højt specialiseret behandling

på vores regionssygehuse

jo derfor det afgørende er at man kommer det rigtige

første gang og at vi selvfølgelig også sikrer at de anbefalinger som sundhedsstyrelsen udarbejder

de var blevet behandlet lokalt hvor man ikke vidste nok om muskelsvind en håndfuld lyder ikke af meget

en ret høj dødelighed jeg synes det er tankevækkende at man i en rapport i to tusind og tolv fra sundhedsstyrelsen får anbefalet at de her mennesker skal behandles på højt specialiseret niveau altid

kan lade sig gøre at oparbejde en rutine med de her mennesker

så alligevel ikke sket her fire år senere så vil ministeren virkelig mene at regionerne løfter den

spørgerens partikollega fru

status for regionernes opfølgelse

sundhedsstyrelsens anbefalinger relateret til blandt andet

for at kunne besvare det spørgsmål har jeg bedt mit ministerium om

indhente et bidrag fra alle landets regioner og når det bidrag er modtaget

jeg naturligvis kunne oplyse om en status i forhold

har udarbejdet anbefalinger som er målrettet blandt andet patienter med muskelsvind og det er selvfølgelig anbefalinger som jeg forventer at regionerne lever op til og jeg vil som sagt også meget gerne vende tilbage når jeg skal besvare det spørgsmål som vedrører

med efterlevelsen ude i landets regioner som der er blevet spurgt til

en spørgerens kollegaer og hvortil jeg har bedt mit ministerium om at indhente bidrag

virksomhed i hele danmark men efter min bedste overbevisning gør vi ikke det ved at pålægge over tohundredetusind mennesker en afgift til en barselsudligningsordning

en analyse i efteråret og femten af de tohundredetusind personer viste at kun cirka femogfyrretusind var i den gruppe af selvstændige som ville kunne få gavn af ordningen nemlig dem der tjente mere end cirka tohundrede og sekstentusind kroner om året som er kravet for at få udbetalt barselsdagpenge og dermed kompensation fra ordningen det vil sige at cirka ethundrede og halvtredstusind personer hvoraf en stor del faktisk slet ikke var selvstændige skulle betale en afgift til en ordning som de aldrig ville kunne få glæde af det hverken kan eller vil jeg forsvare og derfor traf regeringen beslutningen om at lukke ordningen derudover er der et helt principielt problem ved en barselsudligningsordning for selvstændige

selve formålet med en udligningsordning de ordninger som blev etableret af arbejdsmarkedets parter for godt ti år siden havde til formål at modvirke diskrimination af kvinder i forbindelse med ansættelse kort fortalt var arbejdsmarkedets parter enige om at arbejdsgivere i brancher med mange kvindelige ansatte skulle kompenseres yderligere for deres lønudgifter i forbindelse med barselsorlov og den kompensation skulle arbejdsgivere i brancher hvor der primært er ansat mænd være med til at betale på den måde forfølger man to mål på samme tid dels vil alle arbejdsgivere have et større incitament til at ansætte både mænd og kvinder dels er der en større tilskyndelse til at give ret til løn under barsel fordi udgifterne i forbindelse med barsel

bliver reduceret men man kan ikke overføre disse forhold til selvstændige

den selvstændige revisor eller tandlæge der begrænser andres muligheder for at nedsætte sig som selvstændig og det er heller ikke andre selvstændige der bestemmer eller dikterer en iværksætters valg af branche jeg kan derfor ikke se det rimelige i at pålægge alle selvstændige en afgift som skal finansiere en lønkompensation til en mindre gruppe af selvstændige når de holder barsel den form for solidaritet eller medansvar kan man efter min bedste overbevisning ikke forlange af

en forbedring og på den måde også sendt et signal til de potentielle selvstændige eller kommende selvstændige og iværksættere også kvindelige iværksættere

på tallene at det gik den rigtige vej det gør det bare ikke

to tusind og fjorten og to tusind og femten var der kun ellevetusind selvstændige kvindelige iværksættere

stor frustration over at man bare har afskaffet den her lov uden egentlig

mener ministeren at man har løst udfordringerne for selvstændige

den barselsudligningsordning som den tidligere regering etablerede det eneste problem vi har løst ved

et meget meget stort antal mennesker som ikke under nogen omstændigheder ville acceptere den afgift og som protesterede voldsomt fordi de slet ikke

som ikke var duelig i forhold til at give en reel kompensation eller løse reelle problemer for kvindelige iværksættere

her man skal være opmærksom på hvad er egentlig den største udfordring for de kvindelige iværksættere og her har regeringen igangsat et tværministerielt arbejde med henblik på at få input fra iværksættere fra forskellige brancher med henblik på at søge at løse

hundrede og seks og tyve kroner om året skulle man betale og det svarer til under en kroner om dagen kunne ministeren vitterlig ikke have fundet en løsning

fra virksomheder min opfordring er

også lytter til virksomme kvinder der netop er selvstændige og ved hvor skoen trykker er ministeren

lydhør over for det de

en barselsudligningsordning for få flere kvindelige

på andre områder de helt store problemer ligger for eksempel

ganske kraftige barrierer for at de overhovedet kan få barselsdagpenge der er også indkomstbarrierer for at de overhovedet er i stand til at få glæde af en barselsudligningsordning og de kan per definition ikke være udsat

hvad er så egentlig ideen med at andre iværksættere

en form for lønudligning til selvstændige har jeg svært ved at se meningen med når der ikke er

diskriminationsrisici men det er reelt når jeg siger at vi ønsker at få flere kvindelige iværksættere vi ønsker at forbedre deres opstarts og deres erhvervsmuligheder og vi vil også se på om de vilkår de har

anser dem for at være attraktive og som vi som regeringen synes er

område at prioritere benhårdt fordi vi

om man skal være selvstændig eller om man skal have et barn det burde kunne lade sig gøre med begge dele mit opråb til ministeren om ministeren ikke vil prøve at sætte denne proces i gang hurtigst muligt nu hvor han har været med til at afskaffe den lov der skulle have forbedret forholdene om han i det mindste ikke kan

de her kommende iværksættere alle de rammer og muligheder der skal til så vi kan få nogle

at sætte fokus på at en barselsudligningsordning er løsningen er forkert vi har lavet et fejltrin ved at gennemføre en barselsudligningsordning der kollapsede som vi var nødt til at afskaffe eller omdanne men vi valgte altså at afskaffe den fordi der var så massive protester imod den som

nu skal vi tænke os om og sørge for at skaffe nogle reelle løsninger på de udfordringer som de selvstændige herunder de kvindelige iværksættere